justitsministeren lovforslag nummer

hundrede og sytten beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

hundrede og nitten skatteministeren lovforslag nummer

to og tyve ministeren for by bolig og landdistrikter lovforslag nummer hundrede og tre og tyve erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer

og seks og tyve børne og undervisningsministeren lovforslag nummer

i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget beskæftigelsesministeren og klima energi og bygningsministeren

er anmeldt følgende spørgere ulla tørnæs bent bøgsted finn sørensen louise schack elholm det er hvad vi når i

og bygningsministeren er anmeldt følgende spørgere louise schack elholm

er der flere der ønsker

minister begge to minutters taletid derefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver ordet til

den enkelte familie og vi har rigtig stor tillid til at det er den enkelte familie der bedst ved hvordan man ønsker at tilrettelægge sin hverdag derfor er vi faktisk rigtig rigtig glade for den nuværende fleksible

og de regler som omfatter den fleksible barselorlov

familierne til at tilrettelægge deres barselorlov den giver rig mulighed for en fordeling af orloven mellem moren og faren hvis det er det man ønsker den giver rig mulighed for at faren kan tage store dele af orloven det synes jeg er vigtigt at understrege det der er det helt

er at det er familien selv der bestemmer det er ikke folketinget og det er ikke regeringen der afgør hvem der skal tage barsel hvornår

derfor bekymrer det os faktisk

kommer der egentlig til at ske hvis en familie ikke ønsker at gøre brug af de tre måneders øremærkede barselorlov betyder det at regeringen vil stille de familier ringere

fastholdt den fleksible barselorlov hvor der er mulighed for

mit spørgsmål til ministeren her går på om

ministeren mener at det er regeringen og folketinget der er bedst til at afgøre hvordan den enkelte families hverdag skal tilrettelægges når det handler om

rettigheder der er kæmpet igennem hen over årene til stor gavn for de mindste børn for forældrene men jeg mener

at man kan blive forældre under ordentlige vilkår få en en god opstart

tror jeg har en afsmittende positiv effekt på hvordan vores samfund i øvrigt fungerer derfor synes jeg der er er god grund til

når man kigger på de barselregler der er i dag

der er uger der er reserveret til det ene køn og der er uger der er reserveret til det andet køn det vil sige

metode som spørgeren

brugt i lovgivningen i dag det er ikke sådan at det samlede antal uger

et antal uger efter fødslen

som regeringen optaget af hvordan vi også sikrer et mere ligestillet samfund

det handler om adgangen til arbejdsmarkedet og det handler også om at både kvinder og mænd skal kunne have en ordentlig balance mellem deres

der er bevægelser i gang i det danske samfund hvor

i deres børns liv på rigtig mange forskellige parametre

sidder og kigger på lige nu i regeringen er hvordan er det egentlig gået i de øvrige nordiske lande hvor man har valgt

man på forskellige niveauer

er jeg en stor og varm tilhænger af men jeg kunne konstatere at ministeren ikke svarede på mit spørgsmål

det jeg spurgte om var hvad der skal ske for de familier hvor faren af forskellige grunde ikke ønsker at gøre brug af de tre måneders øremærkede barselorlov betyder det at regeringen lægger op til at stille de familier ringere fordi

så mister retten til de tre måneders barselorlov

på den måde giver børnene ringere vilkår

i den periode der ellers var øremærket til barsel

kommer der til at ske for den familie der ikke gør brug af

er i gang med lige nu er at afdække de erfaringer

nordiske lande som er meget positive og så vil vi

fremadrettet diskutere om vi kan indrette

er noget der handler om lovgivning og der

har valgt at prioritere mænds adgang til barsel er faktisk finansområdet

et af de områder hvor mænd i høj grad tager barsel københavns kommune valgte

adgang til at gå på barselorlov sammen med deres børn og der

der tyder på at regler og kultur samlet set kan fremme mænds adgang til at være på barsel

her lægger op til er jo en lovændring

ministeren som et stærkt holdningsmenneske

kan udtrykke sin holdning til hvordan begrebet øremærket skal forstås

jeg må forstå det derhen at ministeren ikke har taget stilling

i den ligestillingsredegørelse som var til debat her i folketinget i går

meget mærkeligt at ministeren ikke kan

hvad der skal ske for de tusinder familier for hvem det

eller om man risikerer at miste tre måneders barselorlov det undrer mig såre jeg ved ikke om det skal opfattes sådan at det

at man kommer til at miste de tre måneders orlov eller

vedtaget vi er ikke klar med et et forslag om en barselorlov

og som jeg sagde før tror jeg ikke man skal tage fejl af at arbejdspladskulturen også spiller en rolle i forhold til hvor mange mænd der går på barsel

og muligheden for at være hjemme sammen med deres

på et sammenligneligt niveau tager mest barsel så der er altså noget der som jeg synes vi kan lade os inspirere af men vi er endnu ikke klar

hvad ministerens holdning er til at 3f

for at oplyse ministeren om det laver blokader mod virksomheder der beskæftiger organiseret arbejdskraft jeg finder det

lidt bemærkelsesværdigt at en fagforening

og lave og

restauranter og jeg er sikker på at ministeren er klar over hvad

med kristelig fagforening og de er tilfredse med arbejdsforholdene de fleste af de steder hvor det

på tale det er ikke en ny situation det er noget der

uorganiserede østeuropæere der også er problemer med det hørte vi

stor både respekt og begejstring for den danske model jeg synes

unikke arbejdsmarkeder i hele verden og jeg er sikker på at en stor del af den velstand vi har i det danske samfund og den fremgang der har været igennem mange år

er betinget af en dansk model hvor det er arbejdsmarkedets parter der tilrettelægger meget meget store dele af det der foregår på det danske arbejdsmarked og en meget meget væsentlig del af den danske model er konfliktretten det vil sige retten

at strejke lave blokader og lave lockout og det har jeg ikke nogen

vedtaget en lov om foreningsfrihed

med i en hvilken som helst forening de har lyst til eller undlade at være med i en forening

har blandet sig også den daværende minister det er så ikke den minister vi har nu det er fuldstændig korrekt

det her med at lave blokade og at kæmpe

flere medlemmer ind i en fagforening så må det være sådan at det er mere rimeligt at man koncentrerer sig om

hvor der kunne være et ønske fra nogle eller hvor

urimelige forhold i forhold til hvad der foregår i det

system her var det mere oplagt at man gik ind og

vej man skulle gå i stedet for at genere nogle der egentlig er tilfredse med den ansættelse de

tilrettelægger sit arbejde hverken på arbejdstager eller

arbejdsgiverside så længe det er inden for kan man sige lovens

i at der er behov for en forstærket indsats i forhold til social dumping altså bekæmpelse af

vi har arbejdsgivere både danske og udenlandske der underbetaler deres medarbejdere som ser stort på lovgivningen hvad enten det er skatte og momslovgivningen eller det er arbejdsmiljølovgivningen

ikke har ordentlig sikkerhed og arbejdsmiljøregler på på den arbejdsplads de er på jeg er meget meget glad for den finanslovaftale vi har lavet sammen med enhedslisten til bekæmpelse af social dumping og jeg var selv for nylig med på den første aktion på tværs af skat politiet og arbejdstilsynet de tre myndigheder har nemlig ikke tidligere fået lov til at arbejde sammen

jeg kunne med egne øjne se hvor vigtigt det er at alle myndigheder trækker i samme retning

mange af dem der overtræder reglerne når vi taler social dumping er ofte i modstrid

almindelige lovgivning med arbejdsmiljøregler og med skatte

virksomhedsejer føler at man er tvunget til at

overenskomst med en fagforening man ikke har lyst til når man har en

kan forstå at ministeren er ligeglad med om det koster arbejdspladser og det koster virksomhedslukninger det er det jeg kan konstatere ud af det og det er jo lidt sørgeligt man skulle ellers

så mange gode arbejdspladser som muligt

stærke kræfter der ad forskellige veje ønsker at sætte spørgsmålstegn ved om der skal konfliktes på det danske arbejdsmarked for mig at se er det altså en væsentlig del af det danske arbejdsmarked og

emne som jeg ikke synes vi blev helt færdige med

det er det der handler om hvad

til at skaffe job på arbejdsmarkedet

de mange mennesker med nedsat erhvervsevne

klart formål med reformen og på det punkt er vi jo i hvert fald enige om at det er ønskeligt at der skabes plads på arbejdsmarkedet til mennesker der ikke kan arbejde hundrede procent men hvad er udsigterne til at det lykkes mener ministeren det bliver nemmere med det forslag ministeren har lagt frem og hvad vil ministeren konkret gøre for at sikre at der bliver job til disse mennesker ganske kort om baggrunden for mit spørgsmål kan jeg

den seneste arbejdskraftundersøgelse jo viste at tohundrede og otteogtyvetusind mennesker

aktivt søger et job uden at de kan finde

er cirka halvtredstusind måske flere afhængigt af hvordan det gøres op unge mennesker som er arbejdsløse vi har syttentusind inden for den målgruppe vi taler om som er visiteret

som jo bygger på at den enkelte fleksjobber skal aflønnes i forhold til sit timetal ganske vist med et tilskud i ryggen fra det offentlige og så siger

dansk arbejdsgiverforening hvis folk skal have det samme i løn er man dum hvis man ansætter dem der er mindst effektive det tyder jo ikke ligefrem på en åben holdning fra dansk arbejdsgiverforening i forhold til den foreslåede tilskudsmodel så det er

hvad er udsigterne og hvad vil ministeren konkret gøre for at

skaffe job til mennesker med nedsat erhvervsevne

at både spørgeren og jeg har en stor

til arbejdsmarkedet så hurtigt som overhovedet muligt det gælder hvad enten man er på det ordinære arbejdsmarked eller

er i støttet beskæftigelse har et særligt skånebehov

tvivl om at

hvis den her reform skal realiseres kræver det en rigtig stor indsats af rigtig mange forskellige parter

arbejdsmarkedets parter det private erhvervsliv de offentlige arbejdsgivere og selvfølgelig også kollegerne der på den enkelte arbejdsplads skal have modet og rummeligheden til at åbne deres arbejdsplads op også for mennesker der har en nedsat arbejdsevne

det kan lade sig gøre ja det tror jeg på at det kan og heldigvis er der også stærke kræfter i dansk erhvervsliv der melder

reformen her men det bliver svært

af det vi kan glæde os over om man vil

om de har en interesse i at ansætte en borger med funktionsnedsættelse eller en person i fleksjob og vi ved også at en del af de mennesker der i dag er på ledighedsydelse selv angiver at de ikke vil kunne arbejde det antal timer der i dag kræves for

jeg tror at en del af vores ledige fleksjobbere i fremtiden vil opleve at det er en

jeg synes det er vigtigt at kommunerne har en særlig forpligtelse

fleksjobordning med den tilskudsmodel der ligger i den der har sikret at vi trods alt har fået skaffet job til så mange

fleksjobbere det jeg refererede til var jo en udtalelse fra dansk arbejdsgiverforening der kommenterer den nye foreslåede tilskudsmodel som jo bygger på at

indtægt derudover betinget af hvor mange timer man arbejder og det er kun de timer arbejdsgiveren skal betale for

hvis de skal vælge imellem at betale for femten timer til en som har nedsat erhvervsevne og så en der kan arbejde femten timer og som er fuldt arbejdsfør

er man som han siger dum hvis man ansætter den der er mindst effektiv det mener jeg jo ikke men det er det manden siger det en skrækkelig udtalelse men den siger jo noget om hvordan arbejdsgiverne tænker og derfor er mit spørgsmål har ministeren så ikke overvejet at der skal stilles nogle meget kontante krav til arbejdsgiverne for at få det her til at lykkes for at skaffe

og jeg tror at vi kan finde en løsning som begge parter kan se sig selv i og som er realiserbar i forhold til de mål der er opstillet for for fleksjobreformen

har været mange andre der både på konkret virksomhedsniveau og også overordnet har tilkendegivet at man tror

villig til at diskutere om der skal være yderligere initiativer men det er altså

i høj grad også en diskussion vi tager omkring forhandlingsbordet for forhandlingerne pågår jo nu aktivt

et bredt udsnit af folketingets partier det er i øvrigt rigtig rigtig gode forhandlinger hvor jeg oplever at der på tværs af de politiske partier er en meget stor interesse i

kunne løse de her ting uden at man behøvede at skære i ydelserne til

så er vi ikke velkommen fordi det skal foregå omkring det forhandlingsbord på de præmisser der er

godt nå at spørge hvis nu det ikke lykkes at skaffe disse job er ministeren så enig i

er rigtig mange mennesker

som bliver ledige og nuværende som er ledige altså

ret drastisk jeg tænker selvfølgelig på at man i dag kan man oppebære ledighedsydelse indtil man får et fleksjob men den model regeringen foreslår er

at man skal melde sig ind i en a kasse for at få en ledighedsydelse der så oven i købet er lidt lavere end den man får i dag det

betingelsen for at få den ledighedsydelse men så bliver man omfattet af alle a kasse reglerne

undtagen timekravet til genoptjening hvilket medfører at når man ryger ud af a kassen

ryger man ned på en ydelse svarende til kontanthjælp

satser der laver vi nu et gennemsnit og det betyder at der er nogle der vil opleve en lille nedgang og der er andre der vil opleve at de kommer til at gå op i ledighedsydelsesniveau så der er

det beløb man vil kunne få hvis man falder for en

og der vil man altså i fremtiden være sikret et niveau svarende til cirka tres procent

jeg diskuterer alting med enhedslisten det gør

også gerne gøre i fremtiden men

meget meget bred sammensætning af folketingets partier

selvfølgelig der de politiske forhandlinger foregår

forhindre at hvis enhedslisten har en model for hvordan vi kan målrette midlerne sikre at unge ikke førtidspensioneres hvis de faktisk har mulighed for at få det bedre

så hører jeg meget meget gerne om

er ensbetydende med at man tager det

den her fleksible barselorlov eller har

at man vil tage det fra den fleksible barselorlov men man overvejer åbenbart decideret at

barselorloven større

man kigger på sfis rapport fra

at der er lavet en analyse af tilfredsheden

den fleksible barselorlov op mod hundrede procent af alle kvinder og mænd svarer at de er tilfredse med fordelingen af barselorloven

nemlig at der står i regeringsgrundlaget at vi vil se på hvordan man kan lave en øremærkning af

nu igennem snart seks måneder tilkendegivet at vi gerne vil lave det her på et ordentligt

vi i gang med at afdække nogle udenlandske erfaringer

hvordan det her kan realiseres i en dansk sammenhæng under hensyntagen til vores ønsker om en god barselorlov samlet for familien de små børns mulighed for at

den øvrige arbejdsmarkedspolitiske lovgivning

skift her ønsker man at bestemme for familierne

politikere på christiansborg har større viden om

liv men jeg bliver bare nødt til i al stilfærdighed at gøre opmærksom på at i den eksisterende lovgivning altså den

under den tidligere regering er der en fordeling af et vist antal af ugerne mellem kvinden og manden så det er altså ikke nogen ukendt metodik at man i lovgivningen fastsætter

hænger sammen med moren og der er uger der hænger sammen med faren

den tidligere vk regerings barsellovgivning

så det er altså en metodik som også den tidligere regering har benyttet sig af jeg synes vi skal diskutere et konkret forslag når det måtte

vi går over til spørgsmål til

klima energi og bygningsministeren det første spørgsmål er fra

meget for den del af energiaftalen der handler om lejere og udlejere og deres mulighed for at

hæve lejen i forbindelse med energiforbedringer og jeg kan se at det er med i aftalen jeg kan huske at ministeren

en anden kasket på og med et forslag til lige præcis løsningen

jeg høre ministeren om det er den løsning som han tidligere fremlagde inden han blev

inden for allernærmeste fremtid hvor spørgeren kan få syn for sagen og se hvad der indgår i i den

hvis det ikke overgår om

besparelse som lejerne får

kan se at den indeholder andet end bare en decideret

hvordan man kan hæve huslejen på det her område vil ministeren komme lidt mere ind på hvad de andre elementer

energiaftale en energiaftale der jo på en række områder indeholder klare forbedringer i forhold til mere vindenergi reduktion af

det er jo rigtig godt og rigtig glædeligt og giver jo ikke anledning til at jeg skal stille kritiske spørgsmål

er der jo blevet rejst en diskussion som jeg synes er

er der jo en vis risiko for at en reduktion af

er rigtig mange gode ting i aftalen fordi det er godt

rigtig mange danskere som ville være glade hvis man også med sikkerhed i stemmen kunne sige at det vi aftalte betød noget for det globale klima meget lidt naturligvis men dog noget

jo det der ligesom bliver sået tvivl om

vil godt spørge ministeren om om han har

ting som enhedslisten gentagne gange har foreslået skiftende ministre

af besvarelsen er at indtil

det uanset hvad hvilke lande gør isoleret

på bordet under det danske eu formandskab men uanset om det sker eller ej

to tusind og tyve vil muligheden for

de står jo i tredive fyrre år

men der er alligevel en kerne her

i købet købe el ved firmaer som siger at de opkøber

at danmark ikke kan sikre at den

der er så forkert ved den tankegang at vi faktisk leverer det hele

to tusind og tyve kan sænke det samlede kvoteloft i europa hvad vil det så betyde ja det

set positiv over for at det ministeren siger til mig

frygtet at der bag ved det hele lå en eller anden meget

overordnet strategisk overvejelse der gjorde at

tankegang var umulig men hvis vi kun snakker i gåseøjne om fordeling af ressourcer i vores samfund skal

i sig selv vække til eftertanke at det kan spænde helt fra enhedslisten

til de konservative venstre og danske folkeparti gad vide hvor meget der så indholdsmæssigt er i orden i det og hvor meget

taktiske og strategiske spil herinde på christiansborg som gør at der

den indholdsmæssige del af det er ministeren enig med concito hvor ministeren jo selv har været formand indtil han blev minister når de fremhæver at

den reelle globale klimaeffekt af energiforliget er usikker da hovedparten af indsatsen ligger i kvotesektoren

udskifte to tredjedele af vores elkapacitet

vindindustri selv i den situation vi

oliefund at vi har masser af muligheder for at få

rusland at der opstår nye

ny energi for eksempel i usa hvorfor er det så at vi skal kaste os ud i det her projekt som koster os tre

en del af grunden til at man er kommet

man håber på noget energieffektivisering som ingen aner noget som

set fra tidligere forlig så vil ministeren ikke bare

vi ved bare at der stort set ikke er nogen effekt og det andet

end de faldt i hele det tyvende århundrede sådan

som

den voksende globale middelklasse og alle agenturer alle institutter der arbejder

nå et bundniveau igen så er den største ulykke

samtidig af

to tusind og tyve er vi stort

en forudsigelse vi aner ikke noget om det og der er jo intet der forhindrer os

to tusind og tyve at olieprisen er på det niveau som ministeren

selv i en kommunalbestyrelse i horsens hvor vi har kæmpet med borgerne om at placere vindmøller seks forskellige steder og modstanden er massiv vi vil alle sammen i teorien gerne have denne rene energi som kommer fra vindmøller de skal bare ikke stå i vores egen baghave faktum er at danmark i dag har de højeste energipriser i verden vi har de højeste skatter og afgifter på forbrug vi har den højeste beskatning af kapital

endnu højere der bliver lagt stemmer til det her fra hele folketingets side ud fra nogle teorier om hvordan prisudviklingen vil være

milliard kroner om året det koster os op mod seks og tyve milliard kroner i tabt konkurrenceevne i år to tusind og tyve fordi det selvfølgelig giver lavere vækst når vi øger skattetrykket der er ingen stor miljøgevinst det har ministeren erkendt vi taber arbejdspladser der bliver taget arbejdspladser fra sunde brancher og ført over i en støttet branche forliget binder oven i købet frem til år to tusind og tyve så ingen kan lave det om inden da

en rigtig dårlig idé for danskerne samtidig med som det sidste

altså

sidste ti år og jeg vil opfatte det som direkte økonomisk uansvarligt hvis vi på den baggrund bare sætter

enig i at den tyrkiske regerings forbud mod fejring af det kurdiske nytår newroz søndag den attende marts i diyarbarkir og istanbul er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser om forsamlingsfrihed og hvad vil ministeren foretage sig

til afholdelse af demonstration den attende marts i forbindelse med det kurdiske nytår newroz der traditionelt fejres den enogtyvende marts den europæiske

beskytter forsamlingsfriheden herunder retten til at demonstrere fredeligt regeringen har ikke kendskab til de elementer der er indgået i de lokale myndigheders overvejelser som førte til afvisning af anmodningen om tilladelse til at afholde demonstrationen den attende marts det er i sidste instans den europæiske

såfremt sagen indbringes der generelt vil jeg sige at forsamlingsfriheden er en grundlæggende demokratisk rettighed begrænsninger i denne ret skal være lovhjemlede og nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed for at forebygge uro eller forbrydelse for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder eller friheder

den situation der er i år er jo anderledes

sidste år var der ingen

hvorimod der i år var to mennesker der mistede livet i istanbul

halvtreds sårede og omkring tusind anholdte i de uroligheder der fulgte på baggrund af forbuddet når jeg når jeg rejser spørgsmålet i dag er

fordi jeg er personligt bekymret over det der sker her

havde en snak med udenrigsministeren den attende januar i år hvor vi drøftede krænkelser af ytringsfriheden i tyrkiet her nævnte udenrigsministeren at det var vigtigt at kritisere

krænkelser af menneskerettighederne hver gang

herunder behandlingen af mindretal presse og ytringsfrihed forsamlingsfrihed og

rejser vi jævnligt i vores dialog med tyrkiet og som udenrigsminister agter jeg også

rejse disse spørgsmål fremover så længe det er nødvendigt derudover har vi en dansk ambassade i ankara

løbende følger det kurdiske spørgsmål tæt det bliver taget op i ambassadens løbende dialog med tyrkiske myndigheder og politikere og endelig er der

eus institutioner der også følger op

det også at det er regeringen der har et stort

sagt i forhold til forbuddet jeg var til stede og var sammen med overborgmesteren blandt dem der blev tåregasset af politiet så det var ikke de lokale myndigheder der havde forbudt det men derimod guvernøren

er meget relevant at rette henvendelse til i den her sag så

vil ministeren så bekræfte at

et af de instrumenter som eu har og som er meget virkningsfuldt

er forudsætningerne at man lever op til de her

det er dybt beklageligt beklageligt når uroligheder som her udvikler sig til dræbte både demonstranter og politifolk

og arresterede i det omfang

er jo dansk eu formandskab for tiden vil vi vi kontakte dem

krænkelser af af menneskerettigheder eller forsamlingsfrihed eller behandling af mindretal eller fængslinger af journalister eller hvad det måtte være

fra ambassaden men jeg vil også gøre det når jeg har mulighed for det

i møder med de tyrkiske

herre nikolaj villumsen til udenrigsministeren

en meget trist situation i det østlige tyrkiet

fire og tredive civile der mistede livet

var nitten børn de mistede livet fordi

de blev bombet af det tyrkiske luftvåben nær grænsen til irak det er i den her sag vigtigt at huske på at de her civile ikke var en del af den væbnede konflikt og dermed var uskyldige ofre

tre måneder efter massakren har der ikke været sat gang i en retsforfølgelse af de ansvarlige for drabene og derfor

den manglende retsforfølgelse af de ansvarlige for det tyrkiske militærs drab på fire og tredive civile nær landsbyen roboski i den kurdiske del af

uskyldige civile uskyldige børn

dræbte under et tyrkisk luftangreb i et

bjergpas tæt på den tyrkisk irakiske grænse

også noteret mig at den tyrkiske regering har tilbudt at udbetale erstatning

er sat i værk af den tyrkiske regering er endnu ikke tilendebragt men jeg mener til gengæld at det står klart at de tyrkiske myndigheder anerkender at det var en fejl og at man har påtaget sig en skyld som man er villig til både at undersøge og betale for

at baggrunden for den militære aktivitet i området her er konflikten mellem de tyrkiske myndigheder militæret og pkk der er desværre siden nitten fire og firs hvor optrapningen startede blevet slået

og det er desværre eskaleret siden parlamentsvalget i juni

klart at det

er efter min opfattelse et af kernespørgsmålene i det at udarbejde en ny forfatning i tyrkiet

man er i gang med i øjeblikket

det kurdiske parti har valgt at deltage i processen

der altså stadig er en dialog i gang jeg håber også at det kurdiske civilsamfund vil deltage aktivt i den her proces sådan at den nye forfatning bliver et positivt skridt på vejen frem mod at få løst det kurdiske spørgsmål som jeg nævnte under det forrige spørgsmål

tyrkiets respekt

herunder behandlingen af mindretal

rejst i vores dialog med tyrkiet det gælder både på ambassadeniveau og på

det er selvfølgelig vigtigt at der bliver lagt et pres på regeringen i ankara for at den her forfatning tager højde for

når vi taler om en undersøgelse som foregår nu her så er det jo rigtig positivt til gengæld er det sådan

og det er jo i en så højspændt konfliktsituation som vi har lige nu i tyrkiet hvor der reelt er en borgerkrig meget vigtigt hurtigt at få afklaret hvem der har været ansvarlig og få de ansvarlige dømt

gerne høre ministeren hvad vil den danske regering

fortælle den tyrkiske regering at vi mener at det er vigtigt at de ansvarlige

opfordre de tyrkiske myndigheder både gennem ambassaden og de kontakter vi har

ministeriet til at få sagen afsluttet så hurtigt

så den her ulykkelige sag kan bringes til ende og så man kan fortsætte den dialog der positivt er mellem kurderne og tyrkerne om en ny

af at få en fredelig løsning på den her konflikt

er brug for at få den løst ved ved forhandling

det håber jeg ministeren vil viderebringe til den tyrkiske regering

vi har nogle erfaringer vi kan bringe videre i forhold til omgangen med med forskellige dele

for vores vedkommende et rigsfællesskab

vores linje altid vil være at den her type politiske konflikter aldrig lader sig løse ad væbnet vej de lader sig løse ved dialog

en meget lille landsby hvor det selvfølgelig har haft en kæmpe kæmpe indvirkning at man har mistet så mange her talte jeg med de efterladte og også med den eneste overlevende der er tilbage

alle sammen at nyheden om massakren var kommet ud

nyheden hvorimod de tyrkiske tv stationer havde fortiet nyheden

på baggrund af den kurdiske tv station

der jo som bekendt sender fra danmark og ikke er statskontrolleret som de resterende tv kanaler i tyrkiet er det

gerne høre ministeren om han er enig i at den uafhængige nyhedsstation

sagen jo at københavns byret har været enig i anklagemyndighedens

tv har overtrådt straffeloven

sagen er nu anket og derfor tror jeg at det

jeg gik ind i en vurdering af lige præcis

drøfte forskellige hypotetiske muligheder for at udforme en skattereform før regeringen faktisk

styrke dansk økonomi at styrke væksten i

og også meget gerne styrke de ressourcer

en gang understrege som i andre sammenhænge

men jeg må nok sige at det skuffer mig noget at finansministeren ikke vil være mere åben om hvad det er regeringen gør sig af

vedholdende har forsøgt

regeringens bud på hvad det er man arbejder med i forhold til en kommende skattereform

det vil gøre det nemmere og mere konstruktivt for partierne

iagttage at vi efter finanskrisen jo har

at sætte gang i nogle ting igen ved at man øger sit forbrug lidt

holder sig lidt tilbage fordi man egentlig er utryg

derfor er det jo interessant for borgerne i det det her land at finde ud af hvad regeringen egentlig tænker på

op her i i dag jo så er med baggrund i at

at det bliver svært at finansiere alle skattelettelser ved at forhøje andre skatter fordi det dræner konkurrencekraften og svækker arbejdsudbuddet

forslag derfor er vi åbne over for at bruge elementer uden for skattesystemet siger han

det element der handler om at man så skal begrænse de offentlige udgifter altså skære ned i den offentlige sektor for at finansiere lettelserne

det er en del af regeringens tænkning på skatteområdet at man kan finansiere skattelettelser på arbejde på den måde som den radikale ordfører i

arbejde med at forberede en skattereform foregår i regeringen og ikke i folketingssalen

at den skattepolitik vi har lagt til grund vores regeringsgrundlag

tænk hvis resten af folketinget kunne tilslutte sig de mål så var

lidt flagrende hvad det egentlig er for nogle mål regeringen præcis

jeg bliver bare nødt til at sige at der kommer forhandlinger

åbner for at man skal finansiere lettelser på folks arbejdsindkomst altså skat på arbejdsindkomst

er det da interessant at vide om finansministeren står bag det synspunkt kan han også se

på arbejdsindkomst mod at skære ned i den offentlige sektor

det den radikale ordfører gjorde sig til talsmand for så sent som i sidste uge

få en kommentar fra finansministeren

som har nogle meget præcise og meget meget urealistiske mål om alt mellem himmel og jord ellers er der jo larmende tavshed

at sige hvad man ikke vil være med til

der er

hvis det herre kristian thulesen dahl står og siger i dag er at man gerne vil tilslutte sig de

er det da dagens største nyhed

til endnu mere bredt samarbejde end vi

at den radikale ordfører jo er fuldstændig velkommen til at

folks arbejdsindkomst vi har en kronik fra skatteministerens hånd der beskriver at

er det vel regeringen der er forpligtet til at fortælle hvor

ikke kunnet få noget svar indtil i sidste uge hvor den radikale ordfører så åbner ballet

at skære ned i den offentlige sektor så er det vel ikke for meget forlangt at jeg her i folketingssalen en del dage efter hvor man har haft tid til at tænke over det også i regeringen og

svar på om det ligger inden for det regeringen arbejder med eller uden for det regeringen arbejder med er det en del af regeringens tænkning at man finansierer lavere skat på folks arbejdsindkomst ved nedskæringer i den

det må da være muligt at få finansministerens svar på om det ligger inden for det regeringen arbejder med eller om det ikke ligger inden for det

regeringsgrundlag hvilken økonomisk politik vi vil føre herunder en skattereform som sænker skatten på arbejde og dermed styrker dansk

man er enig i det mål om man fra dansk folkepartis side også synes det er en god idé at sænke skatten på arbejde så det bedre

til at løse den opgave der handler om at finde en finansiering det

ikke hørt nogen melding på noget tidspunkt så på det punkt har man side en ikkepolitik

kan blive oplyst her senere

regeringens arbejde er det sådan at når regeringen har færdiggjort sit forarbejde melder den sin holdning ud og lægger

sådan er metoden sådan

er også min opfattelse at bestyrelsen faktisk løser den opgave

tidligere på dagen holdt

et resultatet af den undersøgelse

har tillid til at man løfter den opgave vil i øvrigt anbefale mine kollegaer at dele den tillid det tror jeg

i og med at staten ejer seks og halvfjerds pct tror

og dermed er den absolutte hovedaktionær i dong så har staten selvfølgelig også nogle interesser at varetage nogle interesser

i de sager der været fremme i medierne men det har jo ikke noget at gøre med at man ikke som storaktionær kan

der foregår blandt andet at man skal sikre at alle kritisable forhold

bliver gravet frem kommer frem til befolkningens kendskab og at de der måtte være ansvarlige for misligholdelse ansvarlige for ting der ikke tåler dagens lys

ønsker jeg i hvert fald

finansministerens klare tilsagn om at han som den der varetager storaktionærens interesser altså statens interesser ejerskabet varetages jo gennem finansministeriet vil sikre og og love folketinget at det sikres

kommer frem bliver undersøgt til bunds og at de der måtte være ansvarlige for kritisable forhold

også bliver stillet til ansvar det synes jeg man skylder de borgere her i landet

rent faktisk på den ene eller anden vis holder hånden under

den her store statsvirksomhed så det er bare for at sige at jeg deler til fulde opfattelsen af at man sætter en bestyrelse ind der er kompetent den bestyrelse har ansvaret for at drive virksomheden specielt ved at ansætte den rigtige direktion men det friholder ikke aktionæren storaktionæren fra at have en klar holdning til

ønsker i dag at få det tilsagn fra finansministeren at det vil han selvfølgelig som statens repræsentant sikre

som nu repræsenterer men jeg vil bare sige helt grundlæggende hvad vil dybest set

være det modsatte synspunkt af det kristian thulesen dahl fremlægger skulle jeg have sendt signaler til bestyrelsen

helt i overensstemmelse med gængs praksis når det gælder styringen af store statslige selskaber

og naturligvis sendt det signal at der skal være orden i tingene

ikke at ville være ved finansministeriets rolle i forhold til de helt ekstraordinære ting der er sket i dong og det der er hvirvlet op af støv fra skabene i

vi har fået forelagt at kammeradvokaten har været inde over den advokatundersøgelse

som dongs bestyrelse har fået lavet mig bekendt kan dongs bestyrelse ikke beordre kammeradvokaten til at komme med nogen som

vurderinger det er finansministeriet der har bedt kammeradvokaten

dongs egne advokater har lavet så finansministeriet har da spillet en en klar rolle i forhold til hvad det er der konkret bliver vurderet og hvordan man vurderer tingene i dong så finansministeren kan da ikke stå her i dag og sige

slet ikke til derfor må finansministeren

i klart sprog at selvfølgelig vil finansministeren som statens repræsentant som den der varetager ejerskabet af en mastodontvirksomhed som de danske skatteydere i et eller andet omfang jo dermed finansierer

love at alt bliver undersøgt til bunds

sin rolle i den her sammenhæng jeg mener at

og som sagt i den tidligere besvarelse jeg har sendt det klare signal til bestyrelsen at jeg synes der skal være orden i de ting og at man har min opbakning til at sørge for at det sker det gør jeg også fremadrettet jeg håber egentlig også at vi kan have bred enighed om i folketinget at det er det vi siger

der sidder og det siger vi uden den store politiske polemik for det gør det klart vanskeligere at drive den virksomhed videre på et rationelt grundlag

en storaktionær i det her tilfælde staten selvfølgelig må sikre at alt kommer frem i lyset at alt bliver undersøgt de ansvarlige bliver draget til ansvar

ikke siddet i store private virksomheder men jeg tror det er sådan nogle steder at når der er nogle ting der egentlig er gået skævt så har man en interesse i at få lukket sagerne måske få betalt folk nogle beløb for at gå fra virksomheden uden

de problemer der har været i virksomheden

nogle ubekvemme sager der mener jeg i forhold til dong at det forholder sig anderledes fordi dong er en statsejet virksomhed og folk har krav på at vide hvad der egentlig er foregået i den virksomhed som skatteyderne jo på forskellig vis dermed

derfor forholder det sig anderledes og det er derfor jeg vil have sikkerhed for at storaktionæren rent faktisk gør det der skal til for at få alt frem og at de

bliver draget til ansvar der må jeg sige at den måde man har grebet det an på nu ikke betrygger mig i at det rent faktisk sker

at anerkende at det må han altså svare på og hvis ikke han gør det i dag

ikke der er noget som helst grundlag for at insinuere at jeg eller for den sags skyld bestyrelsen ikke skulle

har handlet ansvarligt på et solidt grundlag som i øvrigt også for ordførerne i

at man har min opbakning til at foretage det nødvendige kammeradvokaturen har bistået

at vi har en rigsrevision i danmark som netop fordi dong er et

selskab er gået ind i sagen

at vi får tingene belyst på den rigtige måde og ansvaret fordelt på den rigtige måde at vi til stadighed rejser en mistanke i

at en fuldt finansieret afskaffelse af topskatten som ifølge finansministeriet vil give en velstandsstigning på nul

procent af bnp kan sammenholdes med at ministeren i spørgetiden den fjortende marts i år udtalte at topskatten er med til at gøre danmark til et rigt land

med liberal alliance og det det glæder mig hver gang

jeg gerne komme med en undskyldning

at gøre gældende at herre ole birk olesen skulle

og halvtreds milliard kroner i den offentlige sektor for at finansiere det

så det beklager jeg naturligvis

er liberal alliances politik at man gør det ved at skære ned i den offentlige sektor en

og hvor man så skal tage de penge fra henstår fuldstændig mystisk og uforklaret

at give landets finansminister en mulighed for at blive klogere

glædelig begivenhed

en gang for alle så vi ikke skal have det her for tredje gang i træk

at lave reformer som øger arbejdsudbuddet i den grad som der er behov for det er ikke

er noget jeg har skrevet på min facebookprofil

skrevet ud fra det syn at hvis dansk økonomi fortsætter som

nu hvis vi fortsætter med enormt store underskud hvis vi ikke møder de strukturelle udfordringer vi har

men det er ikke vores politik det var et debatoplæg og det vil jeg bare bede finansministeren tage til efterretning når han refererer til vores politik vi har lagt en reformplan frem og

at det er slået fast en gang for alle men mit spørgsmål går på

når finansministeriet selv siger at en afskaffelse af topskatten

vil øge danmarks velstand

om man mener det man siger

som jeg ser det det er muligt man har ambitioner om at blive et større parti det tror jeg

man har og det har også min største sympati at man prøver på

og at det så kun er to og halvfjerds

siger måske en lille smule om letsindigheden og letbenetheden i den økonomiske politik der formuleres fra liberal alliances side

når jeg har gjort gældende at jeg synes at danmark er et rigt samfund fordi vi har en stærk samfundsmodel hvor vi har en rimelig lige indkomstfordeling

kan finansiere en stærk offentlig sektor der blandt andet giver alle mennesker gratis uddannelse gratis sundhedsydelser

det jo et fuldstændig ligefremt synspunkt og det svar der hele tiden henvises til går jo ikke ind i hvordan den politik herre

olsen ønsker gennemført skal finansieres

repræsenterer et parti som gik til valg på noget der hed en fair løsning den plan var underfinansieret med to og tyve milliard

det er et faktum

stå og beskylde liberal alliance for at lægge noget frem som ikke er finansieret eller som er urealistisk er da helt hen i vejret vi har jo netop lagt en plan frem som er finansieret

det var fyrretusind færre ansatte i den offentlige sektor

er meget venlig over for for den siddende regering skriver i dag i sin leder mætningspunktet for antallet af ansatte i den offentlige sektor er for længst nået velfærdsstaten er blevet så stor og tung at kun få borgere oplever konkrete forbedringer i hverdagen

ved et lavere offentligt forbrug jeg ved at regeringen budgetterer med at man vil øge det offentlige forbrug og som man kan se

befolkningen som mener at det ikke giver nogen mening at øge den offentlige sektor mere så man kunne jo blandt andet bruge nogle af de her penge på at fjerne topskatten når finansministeren selv siger at det vil gøre danmark

fem og halvfjerds milliard kroner tungt sidst på dagen

min grundlæggende pointe er bare at når vi taler om

en retning i forhold til at bruge pengene fornuftigt og få mere for dem og at prioritere

det en ændring af den samfundsmodel vi har i danmark og det vil få ret vidtgående konsekvenser det vil egentlig klæde ordføreren at stå ved

også ordføreren gør ganske åbent i en række sammenhænge

at en afskaffelse af topskatten vil øge danmarks velstand det er jo ikke noget jeg finder på det er noget finansministeren siger

jo ikke liberal alliances politik vi har lagt vores politik frem og det er besparelser for to og halvfjerds milliard ikke bare besparelser hvor man skærer ting væk det er besparelser som øger arbejdsudbudet

under poul nyrup det er så det her superliberalistiske samfund vil finansministeren en gang for alle også så tilhørerne deroppe kan forstå det vedkende sig at afskaffer man topskatten i danmark

kan blandt andet finansieres med et lavere offentligt forbrug så verdens største offentlige sektor ikke vokser yderligere

skriftligt og mundtligt og jeg pointerer endnu en gang at det er

meget meget nemt at bruge penge og pege på at det giver en positiv effekt

gør i masser af sammenhænge ikke bare

så så behageligt fri for at pege på hvilke sektorer det

fra hvilke formål man ønsker at begrænse hvad det er man ikke længere skal kunne

skal blive dårligere den debat er man altså åbenbart ikke så interesseret i og det synes jeg er meget kendetegnende for den linje der lægges an fra liberal alliances synes der er sammenhænge hvor man står ved at man ønsker en helt anden

radios tv underholdningsprogram restaurant bag tremmer hvor hardcore kriminelle drabsmænd røvere narkotikasmuglere

optræder som kokke under kokken claus meyers ledelse i et forsøg på resocialisering af de dømte og herunder forholde sig til den kritik der rejses fra flere sider for eksempel fra foreningen hjælp voldsofre og den tidligere drabschef ove dahl fra københavns politi om at tv programmet gør ofrene til passive statister og at der sker en forherligelse af kriminelle

debatterede her i folketinget i

skal gøre alt hvad vi kan for at hjælpe de mennesker der har været udsat for en forbrydelse

at vi tager fat på det i regeringsgrundlaget

den tidligere regering gjorde det godt nok på det her område og derfor

er vi nu i regeringen ved at se nærmere på hvordan man kan omsætte de målsætninger der står om

for ofrene så skal vi sikre at at vi

kriminalitet og i den forbindelse

udgør mulighederne for bedre udslusning til samfundet et vigtigt middel i det man

kalde en effektiv resocialisering om det konkrete projekt

oplyst at projektet har til formål at sikre en meningsfuld afsoning og styrke mulighederne for resocialisering af den enkelte jeg er helt enig

tv om dømte ikke bør opfattes som underholdning og bestemt heller ikke skal forherlige

at der i danmark vises et tv program om livet i fængslet senest blev der i efteråret to tusind og ti

løbende sendes der tv reportager fra landets fængsler og arresthuse i det program der hedder krimi fem og samtidig lukkes pressen jo ind når en debat eller andet skal illustreres

i anledning af det aktuelle spørgsmål vil jeg

slutte med at sige at jeg generelt ikke ser nogen grund til at kritisere de initiativer som kan bidrage til at kriminelle reintegreres i vores samfund det mener jeg er i vores alles interesse når man kommer ind som drabsmand skal man ikke

som drabsmand men man skal ind i job man skal ind i uddannelse således at man bliver en ny del af det danske samfund det handler helt grundlæggende om

skal de være kvalificeret til en bedre tilværelse og det vil sige en tilværelse uden for kriminalitet

at det ikke er underholdning

programmet der hedder restaurant bag tremmer jeg tror nok at der er mange der har set det program som vil være uenige med ministeren

netop vil mene at det er ren underholdning

på ofrenes vegne over at man

politi har jo nøjagtig samme opfattelse han er citeret

enogtyvende marts for et spørgsmål i forhold til udsendelsen han spørger hvorfor skal de forherliges de kriminelle

jeg undrer mig over at justitsministeren ikke meget klart kan sige at det selvfølgelig ikke er

over for ofrene at man forherliger kriminelle

på forskellig vis har

de ofre føler sig gået for nær

jeg ved ikke hvor mange mails og henvendelser justitsministeren har fået men vi har i dansk folkeparti fået mange mails og henvendelser i forbindelse med den slags serier

godt tænke mig at høre er det virkelig holdningen er det virkelig ministerens holdning at det er i orden at vi forherliger kriminelle på den her måde

indtryk at justitsministeren skulle forherlige kriminelle og at der skulle

ofrene skulle gå i glemslen jeg jeg tror jeg sagde

sidder regeringen lige nu og arbejder med hvordan vi kan sikre at også forholdene for ofre for kriminalitet

det gør vi jo blandt andet fordi vi mener at forholdene ikke er gode nok i

haft ti år til at overtale til at gøre noget tilsvarende det er den tidligere regering vi skal ikke her ud i en polemisk diskussion om hvorfor der ikke

også deler opfattelsen af at det er vigtigt

for det andet at vi gør hvad vi kan

de kommer ud som bedre mennesker så de ikke begår ny kriminalitet

lindre ofrenes smerte i forbindelse med den kriminalitet de været udsat for vi har jo alle sammen kunnet konstatere at voldsofferet marlene duus der var offer for en rigtig grim forbrydelse var tæt på

en voldsmands

de beretninger som marlene duus er kommet med har været en øjenåbner for mange tror jeg

set også derfor vi står her i folketingssalen i dag og spørger om ministerens holdning til et tv program der

når den slags resocialiseringsprocesser kommer i i tv jeg synes det er fint og i dansk folkepartis synes vi det er glimrende at man forsøger på at få kriminelle ud af en kriminel løbebane på den anden side af fængselsopholdet men vi ser først og fremmest på at ofrenes situation bliver gavnet og der

det så er ministeren kunne tænke sig at lave til fordel for ofrene

prokura men jeg tolker dog alligevel spørgsmålet her som om man godt er klar over at det man forsøger at insinuere omkring regeringen ikke rigtig er muligt regeringen sidder lige i øjeblikket og arbejder på

kriminalitet

spørgsmål som udtryk for at det

deler med regeringen at ofrene for kriminalitet

det står direkte i regeringsgrundlaget at man skal

sige at hun fortjener meget meget stor ros

mener hun fortjener stor ros for at at hun har skrevet som hun har skrevet

og arbejder med hvordan vi kan sikre bedre rammer

så det kan være vi kan mødes et sted og finde ud af noget der virker men det ændrer ikke ved at vi lige nu har et program kørende

for mig at se en forherligelse af kriminelle og mange ofre er fuldstændig

men ministeren blåstempler åbenbart projektet og vil ikke tage afstand fra det og det undrer mig

godt tænke mig at spørge ministeren om

den her kok der står for programmet indgår kriminelle der efter endt afsoning står til udvisning af danmark

i en kokkeuddannelse til en kriminel der skal udvises af

at redigere i tilrettelæggelsen af tv programmer jeg mener heller ikke det er min opgave

redigere i samarbejdet mellem

og danmarks radio i det her tilfælde

det er ganske udmærket og at det

kan virke præventivt at man får et indblik i hvordan livet i fængslet er et liv i de

på ingen måde en dans på roser og det skal det heller ikke være og det er derfor

have en positiv effekt på resocialiseringen

så de kommer ud til et liv i uddannelse eller arbejde

i alles interesse så er det jo godt at medierne har adgang til at

de tykke mure hvorfor jo fordi det forhåbentlig kan bidrage til at flere får den fornemmelse

bredere positiv effekt som jeg synes trods alt også

der er rejst af tv underholdningsprogrammet restaurant bag tremmer hvor hardcore kriminelle gøres til tv stjerner i et kokkeprogram af kokken claus meyer sikre at kriminalforsorgen ikke medvirker med penge og faciliteter til realityshows der forherliger kriminelle

har kriminalforsorgen oplyst at omkostningerne til etablering af skolekøkkenet beløber sig til cirka femhundredetusind kroner og er finansieret ved omprioriteringer inden for fængslets eget budget

projektet er således tænkt som en permanent mulighed for uddannelse af indsatte lad mig så bare endnu en gang slå fast at det naturligvis ikke

realityshows eller lignende rene underholdningsprogrammer det her projekt som vi

har til formål at sikre at kriminelle kommer ud som bedre mennesker og får et fastere fodfæste

det mener jeg helt grundlæggende er i alles interesse hvorfor fordi vi som samfund har en klar interesse i

varmere og varmere fra ministerens side

opbakningen blandt de ofre som ministeren også taler om at vi skal hjælpe

knap en million kroner på et projekt som det her der egentlig bare går ud

seksten hårdkogte kriminelle kan få tiden til at gå tilmed som jeg nævnte under det tidligere spørgsmål

der jo tale om at en af dem der deltager i projektet faktisk slet ikke er dansk statsborger og skal udvises her bruger vi altså resocialiseringsmidler

som efter at vedkommende er færdig med at sidde i fængsel

i det her program så altså

er sådan at ministeren mener at det er i orden at den slags programmer fortsætter at der kommer flere af den slags programmer

kurset ikke skal fortsætte tyder det bare på at kurset var tilrettelagt på en måde

så der er altså noget der ikke rigtig hænger sammen for ministeren her

først og fremmest at hjælpe de kriminelle i stedet for ofrene

skulle være tænkt som en permanent mulighed for uddannelse af indsatte i vores fængsler

sig naturligvis det spørgsmål når man hører herre peter skaarups

om om det dog alligevel ikke betyder noget for

med kriminelle som har begået alvorlig kriminalitet at vi i kriminalforsorgen gør en indsats for at de kommer ud som minimum som mindre kriminelle og og i bedste fald holder sig helt ude

det det her projekt skal ses i lyset af her gør man noget

har tegnet et billede af hvordan livet er i vores fængsler det synes jeg er godt for en af de ting de er med til at bevise er at livet i vores fængsler er hårdt det er ikke en dans på roser og det er derfor at folk skal holde sig ude

får det indtryk at livet er hårdt jeg forstår det sådan

her udsendelser at det er ren underholdning

måske ikke er kommet videre med deres liv

jeg tror ikke at marlene duus og andre synes det er rimeligt at dem der er gerningsmænd dem der har ødelagt

i hvert fald har gjort at deres liv er fuldstændig ude

fremmet på den her måde jeg synes det er i orden

at hjælpe nogle ud af kriminalitet men

og det er egentlig kernen i det her behøver

holdning eller kriminalforsorgens holdning at man skal medvirke i underholdningsprogrammer eller

så skulle dikteres et forbud mod

at få en straf som er hård og kontant og se hvad det vil sige at arbejde med at vi får

tegnes et billede af at livet

så skal vi samtidig sikre

at dem der begår kriminalitet skal vi gøre hvad vi kan for at

således at vi undgår at de begår ny kriminalitet når de kommer ud på den anden side af murene igen

bare sige at

direkte at læse i regeringsgrundlaget

den tidligere regering gjorde det godt nok og det er derfor vi nu sætter det på dagsordenen og jeg vil da glæde mig til

op om de initiativer som regeringen kommer med for det vil jo være en mulighed for at sige fra over for at man ikke formåede at gøre noget

hvad der skete dengang og hvad der sker nu

fremadrettet for at hjælpe ofrene der skete en del ting under den tidligere regering og jeg håber

under den nuværende regering og det vil vi interessere os meget for

det der bare står tilbage er at lige så meget

ministeren gerne vil snakke om at regeringen måske er på vej med noget til gavn for ofrene lige så meget

retssystemet ved at sende den slags programmer

kan ikke være rimeligt ligesom medierne selvfølgelig heller ikke

politiet går og arbejder med men særligt i fængslerne og særligt der hvor der er et hensyn til retsbevidstheden hvor borgerne forventer at samfundet overtager at give den sanktion

straf der er nødvendig så andre ikke

ofrene ved at vi ikke filmer og bringer alle mulige reportager der forherliger de kriminelle vi skulle hellere

side af murene således at de holder sig væk

i alles interesse

der må jeg jo bare sige at hvis man ser på regeringsgrundlaget og lytter til hvad

i

et synspunkt der ikke har hold i virkeligheden det er derfor at vi tager fat jeg jeg synes at

og jeg glæder mig som sagt over at

er klar til at se konstruktivt på nogle

således at vi kan gøre vilkårene bedre for

for forskning innovation og videregående uddannelse af fru mai

to tusind og fire der blev vedtaget af et bredt politisk flertal i folketinget herunder også spørgerens eget parti ja faktisk under ledelse af den daværende konservative erhvervsminister fordi uddannelserne på det tidspunkt lå i erhvervsministeriet jeg har ikke ændret på de kvoter den eneste kvote

slå fast at kvoten for hf søfart har det omfang den har haft

stigende søgning til hf søfart

for at sikre at det samlede optag ikke overstiger

specifikke lofter på de

regeringen ønsker samlet set at få en større sammenhæng i uddannelsessystemet og derfor skal der være en kritisk masse af studerende på alle uddannelsesinstitutionerne så hele uddannelsessystemet er økonomisk og faglig bæredygtigt

indføre de her lofter for at sikre at der også er økonomisk og faglig bæredygtige hf søfartsudbud forskellige steder i landet både i marstal svendborg

på området og måske kunne man også lade sig inspirere når man hører at

marstal navigationsskole har en hundrede og fem ansøgere

otte og halvtreds pladser finder ministeren det gavnligt at opretholde

arbejdsløsheden i de maritime erhverv er

ret lav og vi ved at regeringen også vil satse på maritim vækst

begrænser optaget som for mange unge er den direkte vej ind i erhvervet

og derfor synes jeg at man må henholde sig til den aftale som et bredt flertal i folketinget jo indgik i to tusind og fire og som blandt andet sagde at man skulle kigge på kvoten igen hvis der viste sig at være en større efterspørgsel efter

et ønske om at der bliver uddannet flere på hf søfart

maskinmestrene og derfor har vi også reageret prompte og fjernet de sænkninger i kvoten som blev indført af den tidligere regering helt uhensigtsmæssigt og meget lidt

tilfældet og som må indgå i overvejelserne om de fremtidige kvoter er at der er et højere frafald og en lavere

i almindelighed og det må selvfølgelig også indgå i

jo også er sådan at det er en mindre andel af dem der læser hf

gøre hvad som helst man skal bare passe på med at lave den direkte

mellem alle dem der søger og alle dem der ender

tre årige hf søfart i marstal på marstal navigationsskole så appellerer den

i høj grad til rigtig mange unge drenge og vi har rigtig svært ved at tiltrække de unge drenge fastholde dem i et uddannelsessystem jeg tror at den

med til at appellere til de unge drenge som måske ellers ikke ville få en ungdomsuddannelse

at de finder den her uddannelse attraktiv skal

hånd om den her problematik som er fuldstændig reel

se der er et problem de vil gerne optage flere vi kan også se

på de andre uddannelser at der stort set ikke er arbejdsløshed når det er de kommer ud

jeg henholder mig til jo de tal som bliver indberettet af uddannelserne selv og hvis man ser på perioden fra nitten otte og halvfems til to tusind og otte og sammenligner det antal der blev optaget med det antal der har gennemført

halvtreds procent samlet set og det er altså

i opgørelsesmetoderne noget lavere end

i dialog med de skoler der udbyder hf søfart

drengene vil kunne gennemføre en

er tale om uddannelsesinstitutioner som måske ikke er

indkantsområderne hvis man må bruge det udtryk det er jo er jo blandt andet i skagen og

en ø som ærø at de fortsat kan udvikle sig og at de kan tiltrække unge mennesker som kan gå på de her skoler og det er derfor det er så utrolig vigtigt at at man får udvidet det her optag så man får flere unge til øen

om ikke man kunne prøve måske at kigge lidt mere på

en årgang skal have en ungdomsuddannelse og at tres procent

videregående uddannelse og det arbejder vi på at fastlægge strategier

herunder også dimensionering jeg synes bare det er værd også at tage med i sine overvejelser inden man nu

lige peger på at alle på hf søfart ender i det blå danmark at samlet set

er det vel snarere sådan at en ud af fire ender i det blå danmark

under halvtreds set over en en længere periode synes jeg det giver anledning til at overveje om ikke det rigtige sted at sætte ind i første omgang var at se om vi kunne øge øge gennemførelsesprocenten

børne og undervisningsministeren af herre alex ahrendtsen ahrendtsen

spørgsmålet lyder som følger hvilke tiltag har ministeren i støbeskeen for at støtte uddannelsescenter holstebro som af ligebehandlingsnævnet er blevet dømt til at betale femoghalvfjerdstusind kroner i erstatning til en muslimsk ernæringsassistent der ikke ville smage på maden og hvad er ministerens holdning til nævnets mildt sagt

at eleven har været udsat for indirekte forskelsbehandling og det fremgår af sagen at

uddannelsescenter holstebro har fastsat krav om at alle elever skal smage på al mad skolen kan ikke på grundlag af reglerne om ernæringsassistentuddannelsen forlange at eleverne skal smage på al mad og det har ministeriet for børn og undervisning også tilkendegivet ved flere lejligheder der vil altid være elever der på grund af allergi diabetes kultur eller religion ikke kan smage på al den mad

det skal ikke udelukke dem fra at gennemføre en uddannelse jeg finder derfor ikke anledning til at støtte skolen i den omtalte

så vil jeg bare for en god ordens skyld opmærksom på at det ligger uden for mit kompetenceområde at give en nærmere bedømmelse af

denne ernæringsassistent blev optaget på en uddannelse

at der også ville blive lavet

selvfølgelig også godt klar over at hun ville komme ud til institutioner og områder hvor

laves dansk mad og dermed også

og det er jo svært at lave mad uden at smage på maden

jeg har meget svært ved at se henvisningen til allergi religion er jo ikke

så derfor

det går ikke vi bor i danmark der er ingen der har tvunget dig til at vælge den uddannelse

så vil ministeren ikke offentligt bakke uddannelsescenteret op

man er i sin gode ret til at sige til ernæringsassistenten at vedkommende selvfølgelig skal smage på maden altså vedkommende er jo ikke tvunget uddannelse det er vi vel enige om

målrettet alle unge der har lyst til

højt kompetenceniveau og gå ud og få et arbejde bagefter

princip i uddannelserne og det er også defineret

at man ikke kan kræve at eleverne skal smage på al mad

en del af ernæringsassistentuddannelsen

et helt problemfrit samarbejde hvor der er en kollega der har hjulpet med den smagning der skulle til der

afgørelse at at der har været udsættelse for indirekte forskelsbehandling

noget kede af ministerens holdning til dette for det er

jo en principiel sag det er ofte sådan

at de helt små sager indeholder noget principielt og det her indeholder noget principielt vi bor i danmark som er et dejligt land

muligheder men det betyder ikke at det er et supermarked det betyder

uddannelsescenteret får mulighed for at leve op til det ansvar og

den ernæringsassistent kunne jo bare vælge sig en en anden uddannelse eller man kunne have

gelinde hvad man så ikke har gjort

alternativet det er at vi får et arbejdsmarked og et uddannelsessystem hvor vi skal tage

alle er lige for loven alle har lige rettigheder men alle har også det samme ansvar for at leve op til det kan ministeren virkelig ikke se at der er noget principielt i det her og at det

forhold til retten til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse

man har netop håndteret det meget gelinde spørgeren

gelinde man kan sagtens blive en rigtig god ernæringsassistent også selv om man har muslimsk baggrund

skal være lighed for loven det jeg understrege

af helbredsmæssige kulturelle eller religiøse årsager ikke kan smage på al mad det ændrer ikke ved at de kan blive nogle rigtig dygtige

stilling til og så er sagen jo ikke blevet løst gelinde spørgsmålet er om denne person har haft en interesse i at gøre det til en sag for at postulere at man

uddannelsescenteret skal idømmes en bøde

bare har gjort det som de har gjort over for alle andre nemlig

i en bestemt situation at smage på maden

det er jo helt ude i skoven uddannelsescenteret har gjort det de har gjort over for alle elever og

kan ministeren virkelig ikke se at

der har forudsætningerne for det skal kunne gennemføre en erhvervsuddannelse herunder

blandt andet står helt tydeligt i beskrivelsen af uddannelsen at forudsætningen for at man kan

blevet til en konkret sag hvor ligebehandlingsnævnet har konstateret at ved at der er er blevet tvunget til at smage på noget mad

udsat for indirekte forskelsbehandling det vi er optaget af i regeringen er at alle er lige for loven der er nogle klare regler for hvad man skal

det vi synes er det allervigtigste er at vi får

for kristendomsfaget i folkeskolen så den atter flugter med § seks i lov om folkeskolen

læserbreve som vi skriver til hinanden i nogle regionale medier

har ingen aktuelle planer om at ændre undervisningsvejledningen til faget kristendomskundskab i folkeskolen

det fremgår af folkeskolelovens § seks stykke en at undervisningen i kristendomskundskab på de ældste klassetrin skal omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser det betyder at det kun er på de ældste klassetrin at der er en forpligtelse

godt understrege en forpligtelse til at undervise i fremmede religioner og andre livsanskuelser folkeskolelovens § seks forhindrer derimod ikke den enkelte lærer i at inddrage andre religioner og livsopfattelser på tidligere klassetrin hvis det vurderes at være fagligt og pædagogisk begrundet men kristendommen skal stadig være fagets centrale kundskabsområde og andre emner må ikke fylde så meget at trin og slutmålene ikke kan dækkes på betryggende vis denne retstilstand er afspejlet både i bekendtgørelsen om fælles mål

derfor fuld overensstemmelse mellem folkeskoleloven og undervisningsvejledningen i faget kristendomskundskab det centrale i den her diskussion er derfor lige præcis om man skal

fælles mål sådan at det er en maksimumsbeskrivelse af hvad

man må undervise i og sådan er det ikke med de fælles mål

og hvis der er andre ting der skal tages med og er relevante for undervisningen så kan man også gøre det

er forpligtet til at undervise efter kronologi i forhold til kanon men det er

springe for eksempel i forhold til kronologi hvis man vel at

fint at der er den fleksibilitet

seks her og så har vi undervisningsvejledningen her hvis jeg lige må læse

evangelisk lutherske kristendom

kristendom det der så er sket med undervisningsvejledningen er at man har indført et de facto religionsfag

undervisningsvejledningen giver mulighed for at at man faktisk kan

sidestille de forskellige religioner i undervisningen og ministeren har sagt at det var helt i orden der er planer rundtomkring og blandt andet i københavn om

indvandrerbørn muslimske børn i klassen og så er det bare at jeg siger faget hedder kristendom

hvordan kan ministeren så

sige i pressen at det er helt i orden at der bliver undervist i i andre religioner fra første klasse jeg har tidligere brugt det billede at

kristendomsfaget er et kristendomsfag og så underviser man selvfølgelig i kristendom hvis man vil undervise i islam og hindureligioner

man da gøre det i historieundervisningen eller i samfundsfagsundervisningen det er der intet der forhindrer folk i at gøre altså jeg må bede ministeren om at vi kan stole på at når der står kristendom

bliver der også undervist i kristendom og ikke i alt muligt andet

hørte hvad det var jeg sagde som svar på det første spørgsmål og

men det har aldrig været forstået sådan at man ikke må inddrage andre relevante emner for kristendomsundervisningen

er for faget skal undervises i andre religioner i de ældste klasser

selvfølgelig også inddrage det tidligere hvis det giver mening i forhold til faget

måske er værd at fremhæve over for dansk folkepartis ordfører at den danske præsteforening eksempel synes at det er helt oplagt at man også sætter diskussionen

nogle skoler har gjort ikke fordi man har skåret ned

en god idé når der er elever der har en anden religion også

religiøse højtider

det er glimrende med hensyn til præsteforeningen må jeg altså bare sige at det jo simpelt for slapt

jeg forstår dem simpelt hen ikke sagen er jo at vi for øjeblikket har skoler og kommuner som planlægger at gøre kristendommensfaget til et

hver eneste gang at

af hensyn til de muslimske elever i klasserne

i tyrkisk i danskfaget fordi der sidder en masse elever med tyrkisk baggrund og det gør man jo ikke det her fag er et kristendomsfag

gjort det til et religionsfag hverken

er pædagogisk begrundet jeg synes det er lidt overraskende at dansk folkeparti mener at det er slapt af den danske præsteforening at

at man også kan inddrage andre religioner den argumentation som præsteforeningen brugte synes jeg

de

kan inddrage andre religioner

at det religiøse betyder noget herunder selvfølgelig at kristendommen betyder noget det er jo derfor de er organiserede

faktisk diskuterer nogle af de religiøse

kalde det religion synes jeg er en udmærket diskussion at

man det på et tidspunkt til kristendomskundskab i gymnasiet har det altid heddet religion men stadig væk sådan

dåbsoplæring i faget og det håber jeg da ikke at ministeren vil genindføre jeg

og dansk folkeparti har ingen intentioner om at ændre faget vi vil

§ seks i folkeskoleloven hvilket jo er at kristendomsundervisningen er det centrale

som den katolske kirke eller den græsk ortodokse kirke fremmede religioner såsom islam

blive undervist i i samfundsfag eller i historie

de hører ikke til i kristendomsundervisningen

er en væsentlig forskel på at undervise og

flere og flere skoler og kommuner ønsker er

at undervise i islam

ikke fortolket af nogen som helst af de andre partier og det gør det heller ikke af børne og undervisningsministeren jeg læste op

der er ikke en begrænsning i at at man også kan undervise i andre religioner bare man lever op

er de fælles mål hvor kristendommen skal fylde hovedparten jeg noterer også at præsteforeningen er fuldstændig enig i den udlægning

dansk folkeparti der ønsker at ændre indholdet i faget kristendomskundskab

nære sundhedsvæsen skal afspejles endnu tydeligere i fordelingen af de økonomiske ressourcer på sundhedsområdet for eksempel ved at en andel af sygehusenes besparelser på blandt andet kortere og færre indlæggelser går til sundhedsindsatsen i landets otte og halvfems kommuner og hvad mener ministeren om den seneste omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet der gav kommunerne et stærkere økonomisk incitament til at forbedre sundheden og som blev gennemført i juni 2011

og regeringen er enig med både kl og danske regioner i at det er nødvendigt med et stærkere fokus på forebyggelse af sygdomme vi er også enige med kl og danske regioner

at det blandt andet kræver et større fokus på understøttelsen

sundhedsvæsen på tværs af myndighedsgrænser regeringens sundhedspolitik begynder

fra sygehusene det forebyggende sundhedsvæsen er en af grundpillerne i vores sundhedspolitik

usunde fødevarer og drikkevarer og vi vil sætte konkrete mål for danskernes sundhedstilstand og for forebyggelsesindsatsen i kommunerne derudover har vi igangsat en række analyser der skal give et svar på hvordan vi sikrer et sammenhængende sundhedsvæsen og en stærkere forebyggelsesindsats for det første vil vi give kommunalreformen

for at sikre et velfungerende samarbejde mellem sygehuset den praktiserende læge og kommunens plejesektor

mennesker kan mere hensigtsmæssigt blive behandlet i det nære sundhedsvæsen

nedsat et udvalg der skal kulegrave de økonomiske incitamenter i sundhedsvæsenet målet er blandt andet at sikre den rette sammenhæng mellem incitamenterne internt i sundhedsvæsenet og på tværs af sektorerne for den tidligere regering var den kommunale medfinansiering

kapløb mellem kommunerne om at gøre det bedst muligt vi vil løfte forebyggelsesområdet generelt og derfor skal udformningen af den kommunale medfinansiering

trådt i kraft være naturligt netop gør os de første erfaringer med

sammen med de igangsatte analysearbejder vil

medfinansiering af sundhedsområdet som dermed gav kommunerne et direkte økonomisk incitament til at yde en effektiv indsats for bedre sundhed både når det gælder den langsigtede forebyggelsindsats og gælder den lidt mere kortsigtede plejeopgave omlægningen

i et grundigt analysearbejde og kl altså kommunernes landsforening støttede

øvrigt den tidligere regerings ændringer på det her område som

øge den aktivitetsafhængige del af medfinansieringen med henblik på at styrke incitamenterne til den forebyggende indsats så er det jo meget fint at ministeren

særlig specifik i forhold til de to konkrete spørgsmål som jeg

vil være naturligt at gøre sig nogle erfaringer med det her der nu er

have en holdning til om man mener at den kommunale medfinansiering og herunder den seneste

grundlæggende var fornuftig

regeringens øjne er og dermed principielt burde rulles tilbage

tænke mig at høre om ministeren mener at kommunerne fremadrettet skal have andel

sygehusenes besparelser på blandt andet kortere og færre indlæggelser det var de to helt konkrete spørgsmål som jeg havde fremsendt på forhånd

socialdemokraterne jo stemte imod lovforslaget

vi ikke mente at justeringen af den kommunale medfinansiering kunne stå alene som løsningen på den

og som vi stadig væk står over for vi har klare ambitioner på forebyggelsesområdet og en kommunal medfinansiering kan i den

bidrage til regeringens ønske om at styrke forebyggelsesindsatsen men ændringerne kommunale medfinansiering var ikke en tilstrækkelig løsning

juni to tusind og elleve at lovforslaget trådte i kraft

vi også igangsat analysearbejder og nogle

vil jeg gerne se hvad der reelt sker kommer vi til at opleve det her

er at kommuner er ganske forskellige det tror jeg også ordføreren

de her seneste ændringer fordi man mente at den kommunale medfinansiering ikke kunne stå alene

tilladt mig at tage betænkningsbidraget fra ministerens parti

gøre nogen forskel og at det bare medfører mere bureaukrati og kassetænkning og færre penge til velfærd i kommunerne det var noget helt andet vi skulle se

det er bare derfor jeg prøver at spore mig ind på om regeringen har fået en anden holdning

at der er en kommunal medfinansieringsmodel end den man havde mens man var

opposition hvis man står ved det man mente før valget så må man jo også lægge op til ikke bare nogle småjusteringer men en hel ændring en ny reform af den kommunale medfinansiering og det er jo helt ærligt at sige at det synes

vi skal have men det kunne bare være rart at få den melding så man ligesom ved

det et helt opgør med det system vi har i dag som set med ministerens øjne er helt forkert eller er der grundlæggende nogle elementer

må det jo være ret simpelt at svare på om man synes kommunerne skal have andel i sygehusenes besparelser på for eksempel kortere og færre indlæggelser jeg kan i øvrigt se at der her ved

tilført af penge og alle mulige andre gode ting og sager selv om jeg godt ved at at det

ikke var noget man kunne stå på mål for efter valget hvor alle de løfter blev

i at det nære sundhedsvæsen bliver forbedret

enige tror jeg vi har en interesse i at folk ikke ligger for lang tid på hospitalerne

jeg ved at odense kommune med deres venstrerådmand har en del initiativer

hospitalsindlæggelserne og det kigger vi jo på

en kommunal medfinansiering i sin

den reform der er sat i gang for mindre end et år siden det er sådan at ting nogle gange

og så skal til for at vi faktisk får fremskyndet at folk bliver mindre syge på hospitalerne og

bare at læse op fra ministerens eget partis

betænkningsbidrag men det kan selvfølgelig være at indholdet

ikke kunne svare på jeg forstår nu ministerens besvarelse sådan at kommunal medfinansiering i den rigtige form

være en rigtig god idé og at det er noget der skal arbejdes videre med hvis vi så lige spoler tiden tilbage til før valget så mente

var en kommunal medfinansiering i den rigtige form set med ministerens partis øjne det var i den helt forkerte form hvis man læser de

det er paradoksalt at man ikke kan svare på om man synes at den nuværende kommunale medfinansiering er helt på månen i den måde

man med det samme vil sørge for at tage initiativ til at ændre det

man står ved det man mente før valget

kigger i regeringsgrundlaget hvor der står

en anden model hvor kommunerne får et langt bedre incitament til at prioritere forebyggelse

midler til at forebygge da opgaven ellers er helt urealistisk at løse men hvordan den konkrete finansieringsmodel skal være

og man kan ikke med et trylleslag altid løse de problemer vi står med i sundhedsvæsenet

syge og det vil jo sige at vi skal

forebyggelsesindsats i det nære så sparer vi også penge i sundhedsvæsenet altså på det regionale sundhedsbudget og det er jo et af de steder hvor vi ellers kan se udgifterne øges så vi har en interesse i det

for ligestilling og kirke af fru fatma øktem

ministeren redegøre for om han stadig er enig i den udtalelse ministeren selv gav til altingetdk

før valget hvori ministeren erklærede sig helt uenig i at folketinget skal fastsætte kvoter så der altid er mindst fyrre procent kvinder i bestyrelser

og tilmed udtalte at det vigtigste er at sikre at den bedste kandidat bliver valgt til en bestemt stilling vi skal i stedet arbejde for at der er fokus på at bestyrelser

for dette blandt andet gennem mentorordninger

tager udgangspunkt i den norske model hvor der er

sagde jeg helt klart og tydeligt at det har regeringen ikke nogen som helst intention om

jeg synes netop også at vi skal finde dem som er bedst kvalificerede det som vi også snakkede om i går og som vi har snakket om

om at få fjernet de barrierer så dem som er bedst kvalificerede kan komme til det kan jo ikke være rigtigt at

jeg spurgte bare til ministerens udtalelse og

citater fra

hvis bestyrelserne ikke kan finde ud af det så skal vi nok gøre det så skal vi nok

så bliver jeg lidt forvirret kan ministeren da ikke

rasmus horn langhoff så sagde han jo også i går

er også det han gør han sætter det på dagsordenen

fra den ottende marts til i dag så jeg kan egentlig ikke se

hvor ordførerne fra de andre partier meget meget

og der er vel ikke noget galt i at vi har nogle gode diskussioner om

ikke arbejder med kvoter

det ved jeg ikke om ministeren er klar over jeg har taget nogle artikler med for

blev danskerne spurgt om deres holdning til kvoter

nogle

svare på hvordan det kan være at ministeren

klokkeklar i sine holdninger

men i dag hverken kan sige ja eller nej

og vi sagde i går

har vel også lov til at diskutere det og vi

at vi skal finde nogle løsninger

vi selvfølgelig også i den proces vil gå ind og kigge på kvoter og det

sagt mange gange så kommer

virksomhedsejerne derude er også

og vil gerne høre om der venter dem nogle sanktioner om der kommer nogle kvoter

ikke om den norske model det er ministeren

ministerens holdning til kvoter

jeg i mit første spørgsmål startede med at sige

spurgt om det

siger fire og firs procent af topcheferne nej tak ministeren lægger også op til dialog

perspektiv og handlingsplanen

det her tankesæt om at man vil undersøge vurdere og

lige pludselig fra at man var bekymret til at man er nysgerrig det er fair nok at være nysgerrig det er der rigtig mange der er men

må også have en vis tålmodighed og en vis respekt for at der er en lovgivningsproces

de forskellige virksomheder de forskellige aktører

igennem mange måneder

præmissen og præmissen er for os alle sammen at vi gerne

så ikke kun til virksomhedsbestyrelser vi siger at det også det offentlige

ikke findes videnskabelige beviser for at kvotering øger virksomheders økonomiske performance

så fald tage stilling til hvordan dette harmonerer med perspektiv og handlingsplanens erklærede mål om at rekruttere flere kvinder til bestyrelsesposter

så jeg går ud fra at fru fatma øktem med sit spørgsmål

undersøgelser i forhold til den norske kvotemodel

set enig med fru fatma øktem i at der ikke findes videnskabelige beviser for at kvotemodellen

der findes en række internationale undersøgelser som viser at bestyrelser med flere kvindelige medlemmer

færre kvindelige medlemmer disse undersøgelser handler ikke specielt om norge men

om selskabsbestyrelser i flere forskellige lande i

i danmark udtaler sig positivt om det at have kvinder i bestyrelser de påpeger at det vil bidrage positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og økonomiske vækst

mere mangfoldighed ind i bestyrelseslokalerne og det er i det lys at perspektiv og handlingsplanens mål om at få flere kvinder i bestyrelser til gavn for virksomhedernes bundlinje skal ses dette harmonerer i øvrigt også helt fint med hvad ordførerens partifælle og tidligere minister på området fru lykke friis har udtalt både i den foregående perspektiv og handlingsplan for to tusind og elleve

operation kædereaktion som hun tog initiativ til i to tusind og to og som jeg synes er rigtig godt og her var det erklærede formål netop at udnytte den kvindelige talentmasse bedre til gavn for virksomhedernes bundlinje

lige spidse ører der skal flere kvinder på bestyrelsesposter og på ledelsesgangene i danmark alt andet er hjernespild

adskillige internationale undersøgelser dokumenterer at der er en positiv sammenhæng mellem mangfoldighed i bestyrelser og virksomhedernes økonomiske præstationer

at ordføreren på nogen som helst måde er uenig

om der er noget dokumentation

jeg ved også godt at der er undersøgelser der viser at mangfoldighed er en styrke men mangfoldighed er jo ikke kun mænd

der skal flere kvinder på bestyrelsesposter og på ledelsesgangene i danmark

klokkeklart hvad den tidligere ligestillingsminister

positiv sammenhæng mellem mangfoldighed i bestyrelser og i virksomhedernes økonomiske præstationer igen udgangspunktet det man tager afsæt i er hjernespild

det er også derfor og det glemmer man selvfølgelig nogle gange at at ordførerens eget parti var med til at lave positiv særbehandling eller i

professorer det synes jeg er

at man lige pludselig ikke vil noget som helst

et eneste konkret tiltag som vi andre kan bruge det er ærgerligt synes

et spørgsmål jeg kan sige at halvdelen af det der står i det

spørgsmålet for jeg vil egentlig hellere svare på det

at man har lavet en særlig ordning

hvad det var for en dispensation der skulle gives det var institutionen selv

de nødt til at bede om dispensation det ville svare

selv stod og roste carlsberg

ting der gror op nedefra eller

regeringen ønsker

i det her tilfælde er det københavns

der har bedt om en dispensation det er ikke politikerne der har bedt københavns universitet om at få en dispensation der er meget stor

dispensation kommer fra

og det er jo den tidligere regering der har givet den dispensation

vi anerkender det og det er jo helt fantastisk jeg glæder mig også til at vi skal samarbejde om andre ting på det her område

lovgivere lige pludselig kommer med noget ovenfra

som muligt og jeg har det da også sådan at

der bedst ved hvordan de skal drive den virksomhed

er så mit sidste spørgsmål for det gik jo hen og blev til til lidt andet

bare godt tænke mig at få samlet lidt op på det hele det jeg egentlig godt vil

skal

det som at ministeren siger at der er dokumentation der indikerer at hvis der er kvinder i en bestyrelse

det godt for en virksomheds bundlinje

kommer noget som helst ud af at svare på det en gang til

lykke friis som er fra venstre

og det er er at vi skal have flere kvinder på bestyrelsesposter og på ledelsesgange det er

jeg er i som den tidligere minister for det her område siger at det er

at adskillige internationale undersøgelser dokumenterer at

er en positiv sammenhæng mellem mangfoldighed i bestyrelserne og virksomhedernes økonomiske præstationer bum værsgo det er helt klart ren tale jeg kan ikke være mere enig derfor

egentlig ikke se hvorfor der er den her polemik når vi

vi har taget operation kædereaktion vi har taget charter for flere kvinder i ledelse det er gået lidt langsomt vi giver den lige et lille

opad og så når vi frem til det som vi alle sammen gerne vil nemlig mangfoldighed altså fjerne de barrierer som eventuelt

så alle mennesker

den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside